den blev mødt med ekstrem modstand

til det ville være en afgift som op imod tredivetusind virksomheder skulle opkræve bortset fra momsen

nogen afgift som så mange virksomheder opkræver afklaringen af

tanker der lå om brændeafgiften med hvad der var afgiftspligtigt og hvad der ikke var

jeg tror de fleste her kender nogle af de mest absurde eksempler

trærafter skulle afgiftsbelægges medmindre man nu kunne bevise at man havde bygget et hegn af dem og tog billeder af det og hvis man nu købte halm til sin hamster eller til sin hest

skulle det afgiftsbelægges medmindre man købte mindst otte

fra venstres side derfor ekstremt kritiske da lovforslaget om brændeafgiften havde været i høring og da regeringen så endelig kom til fornuft og ville afskaffe brændeafgiften ja så var det sød musik i vores ører tidligere blev der også indført en forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændstoffer den afskaffes også og der er andre afgifter på energiområdet som også sænkes i forhold til niveauet før to tusind og ti det betyder at der lempes med over fem milliard

danskerne og virksomhederne slipper for en masse bureaukrati

ganske fornuftigt desværre

må man sige at finansieringen af forslaget

så offensiv som vi i venstre kunne have ønsket os fra venstres side syntes vi det gav noget mere mening at holde igen med vokseværket i verdens største offentlige sektor det var regeringen på ingen måde

noget ved så derfor var regeringens udspil at bundskatten skulle forhøjes med nul procentpoint fra venstre side

vi det var en temmelig skidt finansiering og vi havde som sagt gerne set at finansieringen var fundet ved at gøre vokseværket i verdens største offentlige sektor mindre det lykkedes ikke

og en reduktion i den grønne check det skal så siges at når virkeligheden var at brændeafgiften var så bøvlet og bureaukratisk som

betyder den her omlægning faktisk at danskerne får lidt flere penge mellem hænderne end hvis forsyningssikkerhedsafgiften var blevet gennemført som planlagt lovforslaget udmønter også en del af vækstaftalen som sænker pso afgiften der lempes

milliard kroner for erhvervslivet for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne

venstres ambitionsniveau højere men det var så langt vi kunne trække regeringen for det var vigtigt for venstre at vi fik gjort noget ved de høje energiafgifter men som sagt ambitionsniveauet

indeholder også nogle justeringer og ændringer i beskatningen af

kommissionen mener at der er problemer med de nuværende regler i forhold til eu retten

slå fast at vi mener der bør være fuld åbenhed omkring baggrunden og den dialog som regeringen har haft med kommissionen så vi forventer naturligvis at skatteministeren i forbindelse med udvalgsarbejdet vil

hvad der er foregået i sagen hvad har kommissionen sagt til danmark hvad har regeringen svaret for enhver der har læst høringssvaret kan jo se at det bestemt ikke

nogle af de ændringer der bliver lagt op til

tror jeg der er nogle der vil sige

om det nu bedre kan betale sig at brænde affald af

ellers kunne betale sig at genanvende det forventer vi at ministeren får klarlagt jeg må sige

side medvirker vi meget gerne til løsninger der retter op på nogle af de uhensigtsmæssigheder som høringssvarene påpeger det skal der ikke herske tvivl om

slå fast at også høringssvarenes kritik af den indfasning

vækker bekymring hos os i venstre vi synes godt at indfasningen kunne være mere

det håber vi også at regeringen vil lytte til så vi er selvfølgelig tilfredse med at brændeafgiften ikke bliver til noget det ville være et bureaukratisk monster der var blevet skabt vi står selvfølgelig ved de aftaler vi har lavet i venstre men vi synes godt regeringen kunne have strakt sig længere i forhold til at finde en finansiering der havde været mere vækstorienteret end det

men vi glæder os trods alt over at vi trak regeringen

om at indføre brændeafgiften

da rigtigt at da medierne opdagede at

så gjorde venstre som om man var meget kritisk over for det man selv havde

det man selv havde aftalt med regeringen at gennemføre det var lige en historisk detalje så er der det her med at nu føler man sig nødsaget til at hæve bundskatten for at finansiere det tab af indtægter der kommer når man ikke gennemfører forsyningssikkerhedsafgiften det var jo ikke nødvendigt hvis man ikke havde lavet en energiaftale som øger forbruget af offentlige penge

håndteres i forhold til virkeligheden

af undskyld mig

jeg tror herre ole birk olesen kender nogle af de der helt ekstreme eksempler hvor enhver kunne sige sig selv

nogen mening og der er jeg sådan indrettet

at må jeg sige okay hvis

altid godt at lytte til virkeligheden så praktisk anlagt

at regningen er for stor er velkendt

selv aftalt det med den nye regering så venstre var selvfølgelig ikke imod en afgift på pejsebrænde for det var venstres egen idé så var der også masser af bureaukrati men det væsentlige er at venstre hæver en afgift til at finansiere et øget offentligt forbrug på tilskud til solceller og husstandsvindmøller

og derfor er jeg tilfreds med at brændeafgiften ikke

liberal alliance er imod den energiaftale vi lavede i to tusind og tolv jeg vil bare igen understrege at fordi venstre gik med i energiaftalen i to tusind og tolv

for danskerne to milliard kroner lavere man kunne selvfølgelig have lagt armene over kors og sagt

ser vi ikke på tingene i venstre vi tog medansvar og vi sænkede

tager ned fra hylderne ude hos en landmand

renset for urenheder og tilført

en problemstilling som som vi fuldstændig havde misforstået fra venstres side

at gennemførslen af en forsyningssikkerhedsafgift ville indeholde så meget bureaukrati og bøvl og være fjernet fra enhver form for logik at enhver kunne se at det var nødt til

lovforslaget i høring jeg ved ikke om herre per clausen læste alle de mange mange høringssvar som vi modtog

og jeg sagde i min ordførertale at det var op imod tredivetusind virksomheder der skulle registreres til at betale brændeafgift

lidt afbrækkede kviste og der har jeg bare den tilgang til politik at hvis virkeligheden viser at et eller andet

se fornuftigt ud så vælger jeg altså at lytte til virkeligheden derfor synes jeg det er en ganske fornuftig ting at brændeafgiften

derfor vil jeg også fokusere lidt på nogle af de ting som jeg synes ud over det herre torsten schack pedersen har gennemgået er de forskellige delelementer i forslaget

for mig at se og med socialdemokratiske briller først og sidste et spørgsmål om to ting nemlig

nogle nedsættelser af energibeskatningen som er målrettet erhvervslivet det er noget vi gør med udgangspunkt i at vi gerne vil sikre at det bliver nemmere at have produktionsarbejdspladser og

bedre mulighed for at drive forretning i danmark og så er der selvfølgelig det store element

når man skal lave en ændring når man skal afskaffe en afgift man ellers havde indført havde aftalt

finde noget finansiering og i den situation

som det ganske rigtigt er blevet beskrevet valgt

hæve bundskatten marginalt og vi har valgt at lave en en reduktion af den grønne check og der tænker man selvfølgelig hvordan er det når man reducerer den grønne check

der har sværest ved at betale energiafgifterne

det selvfølgelig vigtigt for mig som socialdemokrat at regeringen har fundet

bliver dårligere stillet samlet set

alle de familietyper vi har regnet på får mere ud af

at afgiften forsvinder end det marginale skattestigning

de bliver ramt af eller den grønne check på den måde synes jeg at det fordelingsmæssigt er

er nogen der bliver stillet ringere selv om der selvfølgelig

så jeg håber at vi kan lande det her jeg synes det har været en lang og temmelig ophedet debat jeg synes måske også at den til tider har været mindre saglig end man kunne have ønsket men jeg håber at vi nu med et relativt bredt flertal kan få lagt det her spørgsmål i graven så

og mundhugges eller finde underlige eksempler på

som man ellers havde aftalt allerede

synes at skabe i det møde med virkeligheden som herre torsten schack pedersen omtalte og som jeg ærlig talt må sige skulle være testen på de fleste lovforslag herindefra

energiaftalen i to tusind og tolv hvor man aftalte forsyningssikkerhedsafgiften så er der jo ingen tvivl om at folk med lave indkomster folk med mellemindkomster folk med høje indkomster bliver stillet ringere af dette lovforslag end inden regeringen trådte til

som følge af energiaftalen fra to tusind og tolv og det er denne skatteforhøjelse som vi i dag behandler i folketinget som vil resultere

kommer til at sidde hårdere i det end

fordi vi skal have forsyningssikkerhed og fordi vi selvfølgelig også skal

også fordi der er rigtig mange arbejdspladser i at have den grønne førerposition som vi har i verden lige nu så ja det er rigtigt at når vi står helt og fuldt på mål for den grønne omstilling som regeringen har sat sig i spidsen for og vi i øvrigt er nogle af de bedste i verden hvilket ikke bare kan aflæses i

fine stykke papir men også i de arbejdspladser vi skaber derude

jo rigtigt at når det skal finansieres står vi

så hvis herre ole birk olesen vil diskutere om energiaftalen er en samfundsmæssig god idé eller ej

meget gerne den diskussion men ellers må vi jo bare sige

finansierer en del af den energiaftale som jeg i øvrigt synes

har som meget udpræget rolle at få kradset den finansiering ind

betaler vores samfund med og derfor kunne man jo hver gang skatteministeren er her i salen angribe ham for at nu vil han have penge

meget tit det der er skatteministerens opgave derfor kan man jo ikke løsrevet diskutere det fra om man synes at det pengene bliver brugt på er fornuftigt eller ej

brede aftaler om i folketinget aftaler som vi i dansk

det første element som jeg vil nævne er forsyningssikkerhedsafgiften som tilbagerulles

synes er rigtig positivt indførelse af afgiften

da afgiften på ve brændsler var overordentlig kompleks venstres ordfører har jo

afgift på halm til heste og hamstere jeg har også hørt snak om at der snart skulle afgift på juletræer fordi folk

omfattet af det men der var fald masser af rygter ude om hvad der kunne

omfattet og det så ærlig talt ikke kønt ud derfor tror jeg også at det vil give god mening at vi nu får

hundrede kroner til otte hundrede og fem og halvfjerds kroner

som jeg tror de fleste danskere ikke vil finde positive men man må også sige at når man skal finde så store summer som der er ved at afskaffe

så er det altså svært at finde finansieringskilder som ikke rammer nogen som helst men

det samfundsøkonomisk giver en gevinst i form af færre adfærdseffekter

man vælger den her finansieringskilde som herre jens joel også sagde er

henover spektret

skal vælge at finde en finansieringskilde

store summer der er også

del fra den her vækstpakke hvor en lempelse omkring pso afgiften med tretten

lave bedre rammevilkår for virksomhederne og prøve at få vækst i danmark så tror vi

har en dårligere konkurrencesituation end man har i udenlandske virksomheder

at det er positivt at man målretter det produktionsvirksomheder men jeg må også sige at der

en meget høj pso afgift så det er ikke noget vi vil stoppe

her men det er ganske positivt at man trods alt tager et skridt ad vejen

afgifterne på cigarillos som bliver reduceret

cigaretter salget af de her cigarillos er jo steget markant

sidste år tre og tyve procent i to tusind og tolv fem og fyrre procent i to tusind

i salget må man formode kunne skyldes

imellem de to grupper af varer så vi synes i

at det er godt at man får lavet en harmonisering af afgifterne imellem cigaretter og cigarillos

cigaretter men de fleste burde kunne

give noget ekstra grænsehandel det

kunne lave en anden gradvis indfasning for

store chokeffekt i stigningen men alt i alt kan jeg lige opsummere og sige som jeg også

for pensionisterne og man hæver afgiften på de cigarillos som pensionister ryger hvordan hænger det sammen for dansk folkeparti hvorfor er det vigtigere for dansk

husstandsvindmøller end det er at beskytte pensionisterne mod skattestigninger i bundskat elafgift og afgift

man fundet en anden finansieringskilde som faktisk gør at

eller hvad man kan kalde det som rammer borgerne bliver mindre

imod vi behandler et enkelt element her som hedder forsyningsafgift pso afgift og nogle andre energikilder som bliver afgiftslempet eller forhøjet

at den her finansieringskilde trods alt gør at danskerne får et bedre fribeløb altså

man besluttede så at lave en ny forsyningssikkerhedsafgift den forsyningssikkerhedsafgift har man i mellemtiden fortrudt og nu vil man i stedet opkræve pengene til energiaftalen

højere elafgift og højere afgift på cigarillos det stemmer dansk folkeparti for dansk folkeparti stemmer for øget skat for pensionister i danmark for

ikke så tit har lyst til at gøre de vil hellere sidde på sidelinjen og

er nødt til at tage et ansvar for nogle ting og nu tager vi så ansvar for at en afgift man kunne se var dybt skadelig

borgere og virksomheder får man rullet tilbage og rullet tilbage på en måde der gør at

skyld og for økonomiens skyld men også for den grønne omstillings skyld vores muligheder for vækst og velfærd afhænger i høj grad af virksomhedernes konkurrenceevne derfor er det vigtigt at vi kan sikre attraktive og ordentlige vilkår for vores erhvervsliv nu har andre ordførere jo

der ville opstå for borgerne og forbrugerne hvis det var at forsyningssikkerhedsafgiften ville være gennemført og de eksempler skal jeg ikke underholde mere med

de taler for sig selv men at afskaffe forsyningssikkerhedsafgiften er ikke gratis

ikke optimalt i den ideelle verden men det er et nødvendigt onde for at komme af med

for at kunne sikre at den grønne omstilling og energiaftale fortsat er på sporet samlet set synes jeg at vi har fundet en ganske fornuftig løsning

inden for økonomien de har gentagne gange kritiseret den energipolitik som føres i danmark den er for dyr den er forkert den er simpelt hen fejltænkt alligevel fortsætter regeringen og det radikale venstre med energiaftalen fra to tusind og tolv som dette lovforslag skal finansiere ud ad samme retning som de økonomiske vismænd gentagne gange har kritiseret er det korrekt forstået at i energipolitikken lytter det radikale venstre ikke

og på den måde er økonomernes

indspark altid velkomne dem lytter vi til men må jeg også lige

grøn teknologi faktisk stiger hurtigere end eksporten generelt altså det at danmark så at sige er førende og helhjertet går ind på det her område i forhold til den grønne omstilling er jo også med til at geare vores økonomi

miljø spiller en større rolle og hvor klima spiller en større rolle så så jeg er uenig i den der meget enten eller betragtning som jeg synes spørgeren lægger lidt op til

i deres rapporter de siger at såfremt der måtte være penge at hente på at investere på det her område ville private investorer gøre det af sig selv og der er ingen forventninger om at politikere er i stand til at investere penge korrekt

liberal alliance vil nu lytte til økonomer

personskatterne op er mindre forvridende og det vil sige bedre for samfundsøkonomien

for erhvervslivet og så finansieringen af det at man fjerner en

faktisk at tage varme med nu afskaffer vi den fordi den er for bureaukratisk det er derfor vi afskaffer den

man ikke på sigt er nødt til at

er nødt til at kigge på den balance for mellem

at vores vedvarende energiproduktion

den mest omfattende del af vores elproduktion altså vores elproduktion er jo allerede på over halvtreds procent i

sige at argumentet for at beskatte el så hårdt i forhold til varme

en balance nå men vi afskaffer den nu fordi den er for bureaukratisk og umulig og jeg synes ikke eu tilsyneladende spillede med det var som om de dyngede os til med bureaukrati så vi afskaffer den nu og det

har været en udfordring i forhandlingerne er jo at vi havde en bestemt social balance i den tidligere finansieringsmodel

om i i forligskredsen her som er bred men det betyder ikke

blevet enige om noget det som har været afgørende for sf er at den sociale balance der var før er fastholdt det var jo ikke alle partier der ville det de ville have en mere skæv balance

balance der er i belastningen

jeg så vil sige er at der altså er en udfordring her med de ændringer af

i forhold til ressourcestrategi genanvendelse og så videre der ændres i incitamentsstrukturen og nogle steder sker det med risiko for at de fremskridt vi ønsker på

til ministeren og til mine kolleger

jeg tror ikke det kan løses i skatteministeriet men det må så løses andre steder og vi må få sat processen

så vi laver en løsning så vi får de incitamentsstrukturer

erhvervslivet det betyder jo

sammen med enhedslisten lavet en aftale med regeringen om

de forhandlinger er vi blevet lovet tror jeg faktisk i september

gøre meget man kan også sætte uret i stå men vi begynder at nærme os det tidspunkt hvor vi forventer at blive indkaldt til forhandlinger så vi medvirker med glæde til den lovgivning her jeg har forstået at den

vedtages inden udgangen af oktober og det er altså ret snart

også derfor jeg har brugt det ordvalg jeg har om de problemer som jeg mener vi er nødt til at forpligte os på

det er altså først og fremmest ressourcestrategi og så er det i forhold til

er regningen tilbage og den skal betales betales i årene fremover fra to tusind og nitten to tusind og tyve og fremover vil der kun være regning og ikke nogen investeringer og den langsigtede beskæftigelseseffekt er således

hundrede personer i minus som følge af energiaftalen

hvor man laver ændringen hvor hvor negativ er den langsigtede beskæftigelseseffekt som følge af energiaftalen med ændringerne

ud fra at man har interesseret sig for det mens man lavede den her aftale og at man således har

jeg har forstået logikken i i spørgsmålet fordi

de her vindmøller være betalt af

pso ordningen det betyder at de kommer til at stå

ti og femten år hvor det eneste

bliver en af de mest gunstige investeringer det her samfund har foretaget når vi snakker om

det synes jeg er spændende og interessant det skal dog siges at om indførelsen af den her begrænsede skatteforhøjelse og endnu mindre sænkelsen af den grønne check er til fordel eller ulempe

man skal bruge pengene til

jo ikke er rigtigt når herre ole birk olesen gør det til at det her

om at skaffe penge til at investere i solceller og vindmøller nej det her handler om at man gennemfører en politik hvor vi går fra

derfor ville man indføre en afgift også på den form for brændsel sådan at man nogenlunde fik de samme penge i kassen uanset om folk

da det i forvejen er sådan at den miljømæssige og klimamæssige påvirkning er langt mere negativ hvis man brænder træ af på mange forskellige måder end hvis man for

bruger vindenergi eller solenergi så var det grundlæggende en fornuftig idé

rigtig fornuftig idé det var miljømæssigt og så videre en god idé et eksempel på at selv i venstre

der udtænkes kloge tanker så var

skatteministerens side til gengæld fuldstændig uspiseligt uigennemskueligt umuligt at forstå om det så er fordi man når man begynder at lave skatter i danmark kun kan indføre dem ved at

som overhovedet muligt eller det var fordi det var umuligt at lave en afgift på afbrænding af træ som var til at administrere det synes jeg stadig

afvist med efter min mening lidt besynderlige begrundelser og

så med at vi blev stillet over for det synspunkt at man skulle

når nu vi flyttede vores energiforbrug

den alternative finansiering vi fandt sagde vi

det synspunkt at det hellere skulle føre til større social lighed

som helst andet det lykkedes ikke man kan sige at venstre opnåede det i forhandlingerne at sikre at den øgede ulighed i danmark som de har været med til

nuværende regering blev bevaret

blev dog ikke uddybet

høre på venstres ordfører at han var rigtig ked af

ikke levet forgæves i de forhandlinger

fordelingsprofilen som jo har den lille svaghed i sig vil jeg sige at hvis man har lave indkomster og har et meget lille energiforbrug så kan man faktisk godt blive ramt uhensigtsmæssigt at det er en ulempe det andet jeg vil sige er at der også er nogle miljømæssige udfordringer vi nu står over for der er det som venstres

vi gerne vil have mere genanvendelse og mindre afbrænding går det her i den modsatte retning vi har et spørgsmål

i i varmeforsyningen som bliver ugunstigt stillet i forhold til at brænde træ eller for så vidt alt muligt andet af det er miljømæssigt en rigtig rigtig dårlig idé om det er nogle udfordringer vi

i forhold til det her lovforslag med det begrænsede sigte det har

der skal løses i forhandlinger med regeringen i et andet regi tør jeg

steen gade sagde at en af konsekvenserne af det man har aftalt er

selv om vi har aftalt med regeringen at det skal der kompenseres for så er det jo alligevel en lille smule træls

en situation hvor vi faktisk har brug for snarere at reducere mere end planlagt end mindre

her dog på en aftale som vi selv har været med til traditionen er jo ellers at vi reparerer på skaderne som kommer af de aftaler regeringen laver med

selvfølgelig gå konstruktivt ind i

ikke påstå at det her lovforslag hensætter mig i nogen form for begejstring

at det kan lade sig gøre at lave aftaler med venstre som ikke fører til større social ulighed i det her samfund

at vk regeringen i februar to tusind og elleve fremlagde energistrategi to tusind og halvtreds som for første gang omtalte og

forsyningssikkerhedsafgiften var en afgift på såvel fossile brændsler som biobrændsler og det var således også en afgift på halm træpiller flis og den så forkætrede pejsebrænde som senere kom til offentlighedens kendskab en afgift på pejsebrænde var noget som blev

af vk regeringen i februar to tusind og elleve

et regeringsskifte og den nye regering fortsatte med vk regeringens plan om at indføre en forsyningssikkerhedsafgift på blandt andet pejsebrænde og den nye regering aftalte at indføre denne forsyningssikkerhedsafgift på blandt andet pejsebrænde med venstre

konservative dansk folkeparti enhedslisten og de øvrige regeringspartier

så skete der det på et tidspunkt at så opdagede journalisterne at der nu skulle lægges afgift på pejsebrænde og så gik der et frygteligt skuespil i gang

venstre og i særklasse konservative hævdede

havde de aldrig nogen sinde sagt ja til det var jo en dokumenterbar løgn

løgn det var deres idé de ønskede det og de havde aftalt det

de ikke stod bag det her og at det ikke var deres idé vildledning af vælgerne er det bedste ord man kan bruge for det der er ikke set større politisk fupnummer

en fair løsning som rummede valgløfter der oversteg hvad de faktisk havde finansiering til med mere end tyve milliard kroner det var et meget stort fupnummer som skulle hjælpe dem til at komme til magten og det som især konservative men også venstre gennemførte da det kom frem at de havde aftalt en brændeafgift

nemlig at venstre og konservative var dybe modstandere af en idé som de selv havde opfundet og som de selv havde aftalt det var en tid hvor man virkelig ikke

jeg var indigneret jeg sagde grimme ord til konservatives ordfører herre mike legarth som var den fremmeste til at forsøge at bilde vælgerne ind at han ikke havde

at aftale det her skønt han havde det

men det bed ikke rigtigt og man fortsatte strategien med at bilde vælgerne ind at det ikke var noget som var vokset i egen have og ikke var noget man støttede selv om det var det nu står vi så her og vi skal finansiere bortfaldet af den forsyningssikkerhedsafgift som vk regeringen fandt på og til det formål ønsker regeringen og de partier som støtter op om det det vil sige alle partier her i folketinget på nær liberal alliance at øge elafgiften med fem hundrede og tyve million kr øge afgiften på cigarillos med fyrre million

et bortfald af den grønne check for to milliard kroner

så i alt alt stemmer vi nu om en skatteforhøjelse på i omegnen af to

for at finansiere energiaftalen fra to tusind og

behov for det her så de ansvarlige for at vi nu må hæve skatterne med to

er altså de partier som har indgået energiaftalen fra to tusind og tolv det vil sige regeringspartierne det vil sige venstre det vil sige konservative

vi er imod det vi var imod energiaftalen fra to tusind og tolv fordi vi ikke ville pålægge danskerne øgede skatter og vi er således også imod nu her at man finansierer

energiaftalen fra to tusind og tolv med

kritik med elementer som

at der også bliver lyttet at man fra de partier

okay det her kan man sagtens finde rationelle økonomiske argumenter for når noget sker skal man gøre noget andet

håner os for at sige okay virkeligheden overtrumfede enhver form for teoretisk argument vi lyttede til den sunde fornuft og så kasserede vi det

liberal alliance i al den kritik vi hører ligesom ville anerkende folketinget lytter til den sunde fornuft og til den kritik af forslaget som i

men det ændrer ikke på at da pressen først fik nys

om at venstre havde aftalt en brændeafgift

ordfører på området

jeg tror måske det var herre kim andersen nej det var herre lars christian lilleholt herre lars christian lilleholt at det kom helt bag på venstre at der overhovedet

i energiaftalen fra to tusind og tolv at der overhovedet var afgift på pejsebrænde

venstres ordfører påstod at det ikke var venstres idé og at venstre var meget imod det selv om det var venstres idé selv om venstre havde aftalt det med den nuværende regering det var forkert

venstres ordfører sagde der og i det hele taget har venstres indsats givet indtryk af at venstre var imod noget

skulle det også afgiftsbelægges når alt muligt andet var det at konsekvensen af det

rundt i skoven og og sanke brænde uden at det førte til til afgifter kan det godt

i al min uvidenhed at det havde jeg ikke forudset men jeg synes at herre ole birk olesen

sige

jeg er enig i at finansieringen på ingen måde er optimal

trods alt mindre slem end alternativet jeg er enig i

ved at undlade at lade verdens største offentlige sektor vokse yderligere

i både skatteministeriet og klimaministeriet på det tidspunkt hvor planen blev lavet det er for mig helt utænkeligt at det skulle komme bag på venstre at også almindelige forbrugere ville blive ramt af den her forsyningssikkerhedsafgift ved fyring med halm eller brænde og at det ikke kun var kraft varme værker der blev ramt den eneste måde venstre kan undskylde sig for

at vide det her på forhånd da man fremlagde det

amatørisme uvidenhed og dårlig dårlig indsigt i den politik man selv

procentpoint og det giver sytten milliard

som sagt reduceres den grønne check

tre hundrede kroner til otte hundrede og fem og halvfjerds kr fuldt indfaset i

at forsyningssikkerhedsafgiften som som den blev udmøntet er en fejlkonstruktion og at den skal annulleres

ude at meddele efter lovforslaget blev kendt

den aftale der blev indgået ved forhandlingsbordet blev

aftalt ved bordet det kan vi ikke bakke op om det er en fejl det er for os at se et administrativt monster man er ved at rejse

fik fedtafgiften

en fuldstændig umulig lov der var på vej til at blive implementeret den er heldigvis efterfølgende blevet afskaffet

var det meget meget klogt at man gik kritisk til værks derfor er jeg også glad for

man nu i enighed i forligskredsen er blevet enige om at annullere den

at man skal gøre det ved at hæve bundskatten med sytten milliard

vi var en del af den forligskreds vi sad med

skal vi også finde en ordning sammen som vi alle

derfor påberåber vi os ret til at kunne blokere for den ændring der lægges på bordet i

peget på en anden ordning som vi synes er meget mere fornuftig nemlig at man bruger

hæve bundskatten og dermed trække marginalskatten i danmark yderligere op

en halv milliard som man så kan bruge til

som måtte blive ramt skævt

skatteministeriet har jo også svaret på et spørgsmål vi har stillet om at det

være en ordning som giver et bedre arbejdsudbud og så videre jeg har nu hørt ole birk olesen her på talerstolen og jeg synes egentlig ikke at hans ord fortjener replik jeg synes det er en uanstændig måde at tale på fra folketingets vigtigste talerstol eller måske landets er der nogle der siger

kan overdrives mere end det ole birk

hvorfor forhører man sig ikke hos de enkelte implicerede inden man stiller sig herop

jeg synes det må være enhver politikers fornemste opgave

vi havde tænkt det var ikke lige meningen

det er også derfor at man sender ting i høring

som viser det glade vanvid ddr dage hvor borgere nu skulle til at dokumentere at de

træstammer de havde købt ikke var brugt til at bygge en carport men var brugt til at brænde af og skaffe energi det skulle man nu til at dokumentere med billedmateriale og sende ind til skat

kaniner heste marsvin hvad ved jeg skulle man dokumentere at man brugte sit dyrehold og ikke til til brændsel

et administrativt ragnarok et vanvittigt administrativt monster som jo ingen af os kunne lægge navn til da vi så det udmøntet derfor var vi

nej tak det her går ikke det skal laves om

vi blokeret det men da vi sad ved forhandlingsbordet kan jeg bare fortælle og det er fuldstændig straight og jeg lægger hovedet på blokken på at det var sådan det

den forsyningssikkerhedsafgift som man også kan omsætte til en varmeafgift virker det var på stordrift vi

om kraftvarmeværker fjernvarmeværker stordrift som man kunne pålægge en afgift

at der skulle lægges afgift på pejsebrænde længe inden vi fik det bureaukratiske monster oprullet herre mike legarth

nu og ryster på hovedet men det kan jo dokumenteres jeg kan jo gå tilbage i jyllands posten og se at allerede før det bureaukratiske monster blev oprullet sagde herre mike legarth til jyllands posten at han var imod at der skulle lægges afgift

men herre mike legarth havde selv aftalt at der skulle lægges afgift på træ herre mike legarth

herre mike legarths parti havde været med i en regering der

så længe herre ole birk olesen er i salen

form for ordentlighed og respekt og have tillid til at det folk siger

i forhandlingslokalet men han ville så gerne have haft den her sag så

fedtafgiftssag som den her vanvittige sag ville have været hvis vi alle bare havde sagt hold da op hvis den der overordnede politiske aftale vi lavede ved forhandlingsbordet viser sig

vi nødt til bare at kigge ned i bordet og lukke øjnene

nå ja hvis embedsmændene siger det hvis eksperterne siger

vi bare tage det nej netop ikke det er derfor jeg er politiker det er derfor jeg står her ole birk olesen det er for at sikre

de politiske aftaler jeg laver bliver omsat til praktik og rammer borgerne

før jeg

forsyningssikkerhedsafgiften med videre og lempelser

nok komme ind på nogle af de enkelte detaljer som ordførerne har nævnt

glæder mig over at forslaget fører til at virksomhedernes omkostninger i forbindelse med energi nedsættes til gavn for vækst og beskæftigelse i danmark og jeg glæder mig også over at forslaget fører til en bedre finansiering af energiaftalen fra to tusind og tolv end forsyningssikkerhedsafgiften forsyningssikkerhedsafgiften ville have medført store administrative omkostninger for både borgere og virksomheder

vi i stedet fundet en anden finansiering via personskatterne

forvridende end forsyningssikkerhedsafgiften og derfor indebærer en samfundsøkonomisk gevinst til gavn for alle undervejs i debatten er der nævnt forskellige elementer

fra venstre og herre dennis flydtkjær

og i forhold til det er det væsentligt at understrege at der jo

her er tale om en politisk

være en enighed i forligskredsen det

finansiering til at lave sådan

ville det forudsætte en enighed i hele forligskredsen en sådan bred enighed har jeg ikke hørt men det kan man jo

at afgiften på produkterne også på cerutter og cigarer jo altså ikke har været forhøjet i over tredive år og når det så er sagt det er rigtigt at det væsentlige formål med forslaget er at hæve prisen på de billigste cigarillos til prisen på de billigste cigaretter sådan at de

af afgiftsstigningen ville givetvis medføre et tab af provenu

fremhævet betydningen af lovændringen

herre steen gade fra sf lægger i sin ordførertale meget vægt på den sociale balance men påpeger også spørgsmålet ressourcestrategi det nævner herre per clausen fra enhedslisten også i forhold til ressourcestrategien synes jeg det

stor vægt på at den ressourcestrategi opfyldes men at ressourcestrategien ikke kan opfyldes ved hjælp af afgifter der ikke

genanvendelse det er ikke muligt på forhånd at afgøre forslagets effekt på ressourcestrategien derfor vil regeringen løbende sikre at ressourcestrategien opfyldes og jeg kunne også høre

gades indlæg at man er meget optaget af at det sker og at det jo selvfølgelig ikke alene kan ske i forhold til mit ministerressort men

som vist ikke er her

også i sin ordførertale inde på

som heller ikke i forhold til det foreliggende forslag kan håndteres men det er jo ikke desto mindre

man jo selvfølgelig er velkommen til at medtage

synes

fra folketingets talerstol har haft muligheden for fra liberal alliances side at få slået fast at man ikke er en del af aftalekomplekset og aldrig nogen sinde har været det det har man jo selvfølgelig fuldstændig ret til men dermed står man naturligvis også uden for indflydelse og jeg har lyttet nøje efter men jeg kunne ikke høre at der var nogen konkrete elementer af teknisk karakter i forhold til lovforslaget som herre ole birk olesen og liberal alliance havde

at stille dem i den sammenhæng

takke for den debat der har været også den mere livlige del af den det er fantastisk på sådan en fredag formiddag at der også kan være lidt liv i kludene jeg ser frem til en konstruktiv og ikke mindst hurtig udvalgsbehandling

takke for imødekommelsen af anmodningen om

udvalgsbehandling det er nemlig sådan at de foreslåede ændringer i personskatterne skal træde i kraft hurtigt og det skal de for at de kan indarbejdes i den ordinære forskudsopgørelse for indkomståret to tusind og femten

en reduktion på

hundrede fuldtidspersoner færre i beskæftigelse som følge af energiaftalen for to tusind og tolv nu laver man så noget om i energiaftalen man finder anden finansiering i stedet for den finansiering man oprindelig havde fundet kan skatteministeren svare på hvor meget beskæftigelsen vil blive reduceret med nu i den reviderede energiaftale jeg går ud fra at det ikke er de

hundrede personer længere men at det måske er

tekniske forslag man er fuldstændig bedøvende ligeglad og det eneste man tager højde for er hvad nu hvis man havde siddet med inde ved forhandlingsbordet hvad kunne man så have påvirket det er fint nok at man bruger folketingets tid på det det er helt i orden men sandheden er jo at det er kontraproduktivt

virkeligheden bare et spørgsmål om at man kan stå ud på sidelinjen og sige æh bæh buh

helt i orden men det har jo ikke noget at gøre med det konkrete lovforslag og den teknik vi skal lave men vi skal nok sørge for at herre ole birk olesen

noget overrasket virksomheden har selv været i kontakt med

kommissionen og spørger ind til hvordan hvordan eu reglerne skal forstås

når virksomheden så præsenterer det over for skatteministeriet

er noget forundret over de her ændringer for når

kontakter kommissionen får den ét svar men når regeringen skal udlede konsekvensen af eu reglerne

det undrer mig meget og og derfor vil jeg meget gerne høre

for nogle overvejelser regeringen har gjort sig hvad er det for en dokumentation der ligger til grund for at regeringen åbenbart ser anderledes på sagen end det som kommissionen svarer en konkret virksomhed på en konkret problemstilling

opdateret i forhold til de konkrete overvejelser der er i forhold til det her men generelt vil jeg sige at det jo er sådan

spørgsmålene omkring det eu mæssige at der

er nogle muligheder for at undersøge sager

men det er også sådan at

jo kan komme i en situation hvor man kan komme ud

ikkegodkendt statsstøtte og hvis vi

er det jo ikke et spørgsmål om at staten muligvis pådrager sig et ansvar men

er nogle virksomheder som kan blive pålagt en omkostning efterfølgende derfor skal vi være meget omhyggelige med at overveje præcis forholder

af affald jeg håber altså ikke

hvis der er borgere og virksomheder der siger det er da noget pudsigt at når man

som lige pludselig fjerner en afgift

ikke herske nogen tvivl om men i hvert fald skaber en incitamentstruktur hvor vi risikerer at

der håber jeg godt nok at skatteministeren har en lidt anden tilgang til det

nye veje for jeg forstår godt hvorfor borgere og virksomheder sidder tilbage og ryster på hovedet

vil blive udstedt samtidig med lovens ikrafttræden og der vil jeg

branchen vil blive inddraget med henblik på at få bidrag til brug ved fastsættelsen

fast praksis det vil blive sendt til høring hos de høringsberettigede parter herunder jo dem der er i branchen og